uddannelses og forskningsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af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

da det ikke er tilfældet går vi til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

afstemningen er slut

er der nogen der ønsker at udtale sig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

forladt salen og have talt færdig så jeg kan gå videre med dagsordenen i god ro og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

at kommentere at regeringen præsenterer lovforslaget som en del af udmøntningen af årets økonomiaftale mellem regeringen og

det er muligvis teknisk korrekt men læser man aftalen vil man se at kommunernes landsforening ikke har skrevet under på eller godkendt en række af de kystsikringstiltag som regeringen lægger op til

altså alene skrevet ind i aftalen som elementer

regeringen selvstændigt vil tage initiativ til dette forhold blev tydeliggjort

da kl i nærværende forslags høringsfase kritiserede at regeringen med lovforslaget ville skrive naturhensyn og hensyn til kystlandskabet ud af kystbeskyttelsesloven

efterretning og tilpasset lovforslaget så det i dag ved

fremstår mere balanceret og sådan at naturhensyn og hensyn til kystlandskabet igen står i lovforslaget klimaforandringerne taget i betragtning er det fornuftigt og nødvendigt at vi fra folketingets side åbner for bedre mulighed for at kystsikre

umiddelbart positivt indstillet over for forslaget om end vi har en række opmærksomhedspunkter og bekymringer som jeg forventer og håber vi kan få plads til at diskutere i forbindelse med udvalgsarbejdet således er det afgørende for socialdemokratiet at kystsikringsanlæg ikke bliver en undskyldning for at forhindre offentlighedens

lovsikrede ret til færdsel til færdsel langs kysten som ovenfor nævnt er det positivt og afgørende for

opbakning til lovforslaget at naturhensyn

er nogle af de hensyn der skal tages når myndigheder vurderer en ansøgning om kystsikring dog er det fortsat uklart om lovens fortolkning af landskaber og natur tager udgangspunkt i den nuværende brede fortolkning eller om fortolkningen ændres til en snævrere afgrænsning af eu beskyttet natur her er det afgørende at ministeren under udvalgsbehandlingen klart tilkendegiver at loven anvender samme brede

det her vigtige stykke lovgivning som åbner op for den kystsikring og mere af den kystsikring som er nødvendig det er jo helt åbenlyst at kystsikring

i forbindelse med grunde er grundejerens ansvar jeg mener dog også at det må være tydeligt for enhver

man kigger ind i det klimascenarie

de klimaforandringer som er en realitet at der så med årene vil komme et større behov for kystsikring også kystsikringsprojekter som ligger ud over det som en grundejer eller en kommune vil kunne håndtere derfor tror jeg at vi i dag gør klogt i

at forholde os positivt til det her lovforslag men jeg er også rimelig overbevist om at det her lovforslag og andre af regeringens initiativer ikke er nok på den lange bane bliver vi nødt til at diskutere hvordan vi kan få

hvordan vi samlet set kan få koordineret kystsikringsindsatsen og det er også min overbevisning at

lade staten tage et større ansvar finansielt for de meget store kystsikringsprojekter som jeg tror vil blive nødvendige i fremtiden med de bemærkninger ser

man sige metodefrihed i forhold til at vælge kystbeskyttelse en anden ting

ændres er den her famøse fem og tyve årsregel

det har tidligere været sådan at hvis

at der ikke var nogen risiko inden for de næste fem og tyve år

automatik afslag på at beskytte sin ejendom og sine værdier uanset

henvist til at man nu kan beskytte haver og landbrugsarealer

at der kunne etableres kystbeskyttelse så bliver der for så vidt også givet mulighed for at lave nye forsøg

forholdsvis positivt

går ned og læser selve lovforslaget

med flere spørgsmål end jeg havde håbet på jeg synes i modsætning til socialdemokratiets ordfører ikke at det er rigtig godt at man altid siger at der nu skal tages hensyn hensyn til landskaberne det er ikke derfor vi har en kystbeskyttelseslov en kystbeskyttelseslov er i mine øjne en lov

men at sidde konstant og sige at vi skal tage hensyn til landskabernes

have ændret kystbeskyttelsesloven

metodefrihed vi skal hjælpe de mennesker som mister deres ejendom vi skal give en større frihed og i dansk folkepartis øjne er det sådan at så længe vi har den aftale at det er borgerne selv der skal betale for den beskyttelse

må de for den sags skyld også så længe det ikke går ud over andre

selv vælge hvad de vil have hvis de mener at det

så for min skyld ingen alarm hvis de mener at man kan lave et istidsprojekt som vi har set i gilleleje vi i været ude at køre og det hjælper så for min skyld ingen alarm så længe det ikke generer andre

visioner om at vi skal lave noget nationalt om store projekter

fonde og så videre det er vi for så vidt ikke skeptiske over for men sådan som reglerne er nu hvor det er borgerne selv der skal betale

sidder og læser selve lovforslaget er

for eksempel kan gives afslag på hård kystsikring hvis der ikke samtidig foretages sandfodring det står side ti i lovforslaget anden spalte nederst man kan også stadig afvise en hård løsning ved at henvise til offentlighedens adgang til stranden og langs kysten og det er jo svært at forstå jeg

adgang til stranden det vil vi alle sammen gerne have men hvis

en skråningsbeskyttelse med sten

alt det andet foran forsvinder så man ikke kan gå

mener jeg som sådan ikke at det er et problem

falder i havet så kan det godt være at man

jeg synes også at det

måske er en lille smule bekymrende at kystdirektoratet

står noget om at kommunerne er forpligtet til at

kendt vil jeg sige især for sådan

myndigheder spørger en anden myndighed til råds plejer

at det kan godt bekymre mig en lille smule for

måske ikke det jeg har den største

vil sige at der kommer en række spørgsmål til gengæld

som vi også støtter giver nogle muligheder og de muligheder skal vi bestemt udnytte så

positiv tilgang men jeg har dog en

efter ordførerens mening

helt konkret så vi kan se det for os som folk skal have lov til at kunne gøre foran deres ejendomme og ned

og er ordføreren ikke bekymret for at det så kan skæmme dels andres adgang til stranden

og individuelt udvalgte hårde kystsikringsmetoder på sårbare

ikke meget for men derfor er jeg også lidt glad for spørgsmålet for så kan

eller anden form for udseende men jeg tror at de fleste danskere er vant til at se meget store sten

som en skråningsbeskyttelse jeg tror at de færreste danskere ved at der er fem og tyve

og det virker

når man siger at vi har de her store uberørte kyster

er det en sandhed med modifikationer må man sige og jeg skal ikke sidde og gøre mig til dommer over om noget er pænt eller ej smag er forskellig fra person til person jeg vil også gerne have at der selvfølgelig er adgang til strandene selvfølgelig der er steder i nordsjælland hvor det er meget meget svært at komme rundt men jeg kan også godt forstå hvis borgere sidder og er meget bekymret for at deres huse falder i vandet

mur er det så ordførerens opfattelse at man skal forsøge at dække det til så det netop passer ind i landskabet

er det noget man individuelt kan vælge at gøre og så på den måde jo ændre landskabet

vores naturs udtryk jeg synes at lige præcis den del af debatten er utrolig vigtig for

altså jeg har heller ikke noget imod at man laver rør hvis man selv betaler for

hvis man laver den form for hård kystsikring så

nødvendigvis tilhænger af at alt skal dækkes til med sand

det der er vigtigt er at folk får lov at beskytte deres ejendomme og deres værdier jeg har ikke en udtømmende liste over hvad man må og hvad man ikke må

en kystvej der er skråningsbeskyttelse og når

er der ikke ret meget strand at gå på det er jo lidt vanskeligt at gå på de her store sten

jeg har heller ikke noget imod den kystbeskyttelse der er

fem og tyve kilometers strækning ude på vestkysten som så er pumpet til med sand der er ingen der ved at den er

men det er også staten der er medfinansierende til al den sandfodring

så vi er jo nødt til hele tiden at kigge på

forlange af borgerne de skal betale

er og ikke er men min opfattelse er og det håber jeg jo så også er dansk folkepartis opfattelse at den ændring vi er på vej ind i med blandt andet det her lovforslag og flere andre initiativer der også er blevet taget fra regeringens

fremover skal være mere lokalt forankret

i kommunerne i de forskellige kommunalbestyrelser med vejledning fra

at mange af de her projekter jo rent faktisk er langt bedre forankret ude lokalt hvor man ved

de omkringliggende omgivelser natur

kystdirektoratet spurgte kommunen hvad siger i og høringssvaret var det synes vi faktisk ikke de skal

stod alle de lokale politikere og kunne

men havde sådan set selv været medvirkende til det

fordi man kender det og jeg er også rigtig glad for at vi så også laver den ændring i planloven hvor man giver den her mulighed for ligesom at arbejde kystbeskyttelse sammen med klimaforandringer og

de lidt større kystbeskyttelsesprojekter projekter hvor det er ganske åbenlyst at det dækker

mange kommuner virksomheder og borgere og det har en kompleksitet og og en økonomisk tyngde som betyder at det er ret oplagt at det kan kommuner og grundejere ikke selv håndtere netop et sådant forslag har socialdemokratiet jo været ude med uden at være alt for konkret

det er sagkundskaben der skal afgøre hvad det så er for nogle store projekter vi skal have sat i gang når vi kigger ind i et scenarie hvor

være op til en diskussion iblandt partierne hvordan

men også en forsikringsfinansiering som man kender

stormrådet og lignende det er lidt uklart

hjælpsomt hvis dansk folkeparti

store projekter noget andet bliver afvist altså man skal jo netop ind og lave de der meget store visionære

nationale handlingsplaner og sådan som jeg ser det i forhold

efterhånden på at det er meget meget bedre at det kommer ud lokalt

bliver nationalt bliver det også meget sådan med nå ja

der sker ikke så meget fordi det lige er et sted hvor det egentlig ikke har den store betydning og hvor der måske ikke er så mange mennesker der kan jeg egentlig bedre lide tanken om at det så bliver lokalt forankret og lokalt besluttet så ja vi er åbne for en diskussion

et pengetræ det må vi kigge på og der er jo forskellige måder at finansiere

og andre ting men hvis vi er enige om at der skal være

en diskussion af det her iblandt partierne skulle vi så ikke udnytte det flertal vi sidder på

sket noget den kystbeskyttelseslov som vi rent

er ved at ændre blev vedtaget i to tusind og seks dansk folkeparti er ikke en del af den så den har eksisteret

er det jo ikke fordi der er sket noget derude folk har bare mistet deres ejendomme

jeg vil gerne se om vi kan gøre noget men det betyder ikke at vi skal ændre på det her

kysterne er jo indbegrebet af danmark og vi ved alle sammen at kysterne

og vi kan lide dem vi holder af dem og derfor skal vi også værne om dem og sikre at vi stadig væk har

også en del af en tid hvor klimaændringer påvirker

kysterosion og en gang imellem også nogle oversvømmelser så der er også nogle udfordringer

derfor vigtigere end nogen sinde før og nye metoder til beskyttelse af kysterne herunder også beskyttelse af ejendomme er jo kærkomne så det er godt at vi nu med det her lovforslag så at sige får gjort noget ved det og givet mulighed for det hidtil har vores lovgivning jo bremset for en del af det og dette lovforslag

flere forskellige håndtag at trække i

også mere såkaldt hård kystsikring hvor det vil være det rigtige

foretage kystbeskyttelse på den måde som

skal dog stadig tage højde for eventuelle skadevirkninger på ejendomme eller man kunne sige kollision med samfundsmæssige interesser

nu også gælder fast ejendom i en lidt bredere forstand herunder også ubebyggede arealer dyrkede arealer med videre denne ændring af

med til at sikre kysterne og ejendomme i højere grad end tidligere og det er også rigtig godt

det vil give bedre lokale løsninger så vi får altså i højere grad beskyttet de danske unikke kyster og venstre stemmer selvfølgelig

de ændringer vi oplever som følge af klimaforandringerne og

blandt andet er at vandstanden stiger i vores have og vi vil opleve mere voldsomme storme og dermed også flere oversvømmelser af vores kyster og vores kystnære områder vi er fuldstændig enige i at kystsikring er enormt vigtigt

et beslutningsforslag om lige præcis det her helt tilbage for et år siden hvor vi kom med vores bud på hvordan man bedst kunne sikre en kystsikring der tager nogle overordnede nationale samfundsmæssige hensyn og sikrer nogle sammenhængende kystprojekter

meget kritiske over for det lovforslag der ligger her fordi vi synes at hensynet til landskab og natur nedprioriteres vi er meget bekymrede for at man giver kommuner og den enkelte lodsejer mulighed for at vælge deres egne individuelle løsninger blandt andet

hård kystsikring det er i hvert fald det vi er bekymrede for nemlig man netop vil bruge hård kystsikring det kan være sten det kan være en mur det kan være en række forskellige løsningsmuligheder

set vil påvirke naturen og landskabet negativt for alle de mange mange mennesker der kommer til vores strande og vores kystnære områder for at opleve dem for at være i dem

nyde naturen og landskabet så det er

de kritiske bemærkninger jeg har en række spørgsmål

blandt andet om det her med at man tager landskab og natur og fjerner det fra lovens selvstændige formål og putter det et andet

hen hvad det konkret vil have af konsekvenser kan jeg ikke fuldstændig læse

af lovforslaget lovforslaget som det ligger her det vi også frygter er at vi vil se meget kaotiske forhold

alle mulige underlige løsninger

vi ikke kan forudsige i dag der så kan komme til at udspille sig på vores kyster så helt grundlæggende

tilfældighed og et vildt vesten

det handler ikke om at vi ikke synes at kystbeskyttelse er vigtigt

kystbeskyttelse er ekstremt vigtigt men det er så vigtigt at vi ser det som at vi er nødt til at tænke tingene sammen på tværs af de enkelte grundejeres interesser på tværs af de enkelte kommunale interesser og som nogle sammenhængende projekter hvor vi også nationalt fra statens side går ind og prioriterer

skal vælge ikke at kystbeskytte det er jo også et aktivt valg at sige det her område vælger vi så ikke at kystbeskytte og hvis der så er nogen der skal

så må vi også være parate til

i to tusind og otte søgte om at få lov til at lave skråningsbeskyttelse og fik nej for derefter i starten to tusind og sytten sytten tror jeg det var at

ja til selv samme projekt fordi kystdirektoratet ændret praksis er det det samme som tilfældighed og det vilde vesten eller hvad

mindst seks og tyve huse er faldet i vandet

forskellige løsninger så den enkelte grundejer kan tage nogle metoder i anvendelse jeg er bekymret for at

det vil skubbe problemet videre til naboerne jeg er bekymret for at det er dem de kommuner og de grundejere har råd til kystsikring så også får kystsikring hvorimod dem der ikke har råd ikke får kystsikring og jeg er bekymret for at kommunerne vil have en helt forskellig praksis på det her område så nogle vil opleve at de kan få lov til at lave hård kystsikring med sten mure og alverdens ting

fordi kommunen aktuelt prioriterer

og landskabelige hensyn ved kysterne højere det er den tilfældighed jeg er

havet opfører sig de forskellige steder derfor er de jo forskellige det

at det ikke længere er kystdirektoratet der siger ja eller nej til forskellige projekter

et beslutningsforslag i folketinget om hvordan vi synes det skal gøres og

et kystråd og en kystfond

lave den her nationale prioritering blandt andet

det er ikke min opgave at udvælge de strækninger det er nogle der har forstand på det som i samarbejde med kommunerne

her er der et kystbeskyttelsesprojekt der rækker hen over mange kommuner og det vælger vi at prioritere i fællesskab i stedet for

kan heldigvis snige sig ind alle steder også i kystbeskyttelse når man med

lovforslaget her ændrer formålsbestemmelsen

giver man samtidig den enkelte grundejer en større grad af frihed til at beskytte sin ejendom herunder også ubebyggede arealer og landbrugsjord og på den måde kan han eller hun kystsikre som man nu engang selv ønsker og kan få tilladelse til lokalt det er klart at hovedhensynet med kystbeskyttelseslovgivningen må være de grundejere som gang på gang risikerer at få beskadiget deres

og som skal indgå i vurderingen men det kan ikke passe at det ikke er beskyttelsen af den enkelte ejendom der prioriteres højst også fjernelsen af fem og tyve årskriteriet som andre ordførere før mig også har nævnt har stor betydning når man i fremtiden skal søge om

kystbeskyttelsestilladelse den praksis som har udviklet sig hvor en ansøgning per automatik afslås hvis fem og tyve årskriteriet ikke opfyldes gør det helt urimeligt og administrativt meget tungt og nærmest umuligt for den enkelte grundejer at opnå en tilladelse og derfor er det rigtig fint

behovsvurderinger fremover indgår som et

element blandt mange i den samlede vurdering det er så kun et lille udpluk af et ellers rigtig fint lovforslag som samlet set gør det lettere for de udsatte grundejere at beskytte deres ejendom mod oversvømmelser og kysterosion og derfor

for vores natur og landskab og også med en stor risiko for suboptimering at der kan skabes en masse løsninger som ikke virker som er grimme som skaber problemer for naboområderne til de valgte løsninger alternativet har sammen med enhedslisten i sidste samling derfor fremsat forslag det hed b fire og fyrre som i stedet sikrer en bedre sammentænkning og koordinering blandt andet via etablering af et kystråd og en kystfond hvorfra der kan bevilges midler til sammenhængende kystbeskyttelsesprojekter og til friholdelse af områder fra kystbeskyttelse det er fortsat den vej vi mener man bør gå nye og uprøvede metoder bør selvfølgelig udforskes men det bør ikke være den enkelte husejer der skal tage dette ansvar på sig det bør ske via en prioriteret national indsats og styret af det ønskede kystråd i stedet for

etapevis udmønte den plan og så pyt med at nogle

bare ærgerligt er det sådan jeg skal forstå det det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er jeg kan forstå at man går meget op i at man skal lave tværkommunale samarbejder sådan

på tværs af kommunerne får lavet nogle kystsikringsprojekter jeg ved også godt at oppe i nordsjælland er der tre kommuner der er gået sammen

virkelig forsøger at lave et eller andet men indtil nu har de været sammen om det her i tre år og indtil videre er der ikke sket noget for husejerne

hvad de vil eller husejere kan gøre hvad de vil i højere grad så vil vi gerne samtænke tingene og få eksperter på banen der går ud og kigger på områderne med landskabsøjne med naturøjne og med beskyttelsesøjne og vurderer

den måde vi bor og lever på skal prioriteres højest og hvor

starter i den ene ende af danmark og så bliver færdig tyve år senere i den anden ende af danmark man vil jo typisk lave en løbende prioriteret indsats hvor man hvert år mødes og justerer på prioriterede indsatser og

vi have en indsats her nu er det ved at

foregå men de har i hvert fald haft en rimelig stor indflydelse på hvem der har fået lov til at lave noget og hvem der ikke har fået lov til at lave

og kompetencen får vi også hele tiden at vide omkring hvordan kystsikring skal foregå ligger så

min pointe er bare at hvis det er det

i en eller anden samfinansiering lokalt men altså prioriteret ud fra en mere

set kernen i den måde vi tænker

det jo betyde at det skal være kontanthjælpsmodtageren fra nørrebro som

lejlighed på på fjerde sal som skal betale for kystsikring til

direktøren ved henne strand der bor i en tre hundrede og tyve

med bundlinjer osv min pointe er bare at de mennesker der bor med udsigt til stranden har glæden af det hver evig eneste dag det er dem der oplever værdien af det er det egentlig

huske præcis hvad den hedder men altså en lovpligtig del af forsikringen for husejere det vil sige at det er folk med fast ejendom som vi peger på

er åbne for at snakke om andre former for finansiering det er selvfølgelig en meget svær balance mellem at

den enkelte der har et sommerhus alleryderst ude

at der også er en national problemstilling

råd til at bo i den bolig hun nu engang

skal der altså være et overblik der skal være en samlet plan man skal vide hvad man gør

kyster der kan udfolde sig i fri udfoldelse

hvor vil vi gerne have hård kystbeskyttelse

landskab vi gerne vil passe på i de her forandrede klimatider problemet ved ikke at have en samlet plan er også at der kan komme rigtig mange nabokonflikter ud af det her forestil jer at man kystbeskytter i første række

fordi der ligger nogle der og så forsvinder stranden fordi sandet blæser væk så bliver anden og tredje række rigtig ked af det

ikke kan komme ned til stranden et sted

det er altså noget hvor man måske hjælper én person men samtidig laver konflikt med rigtig mange andre mennesker og tager friheder fra dem så det bare at give én person frihed

ikke det samme som at der så kommer mere frihed der vil være mange andre mennesker

muligheder og frihed bliver begrænset det er derfor at planlægning er klogt og godt fordi man tager mange menneskers perspektiv ind når man finder løsninger med lovforslaget i dag har vi

naturfredningsforening og også til dels fra dansk erhverv og

regeringen har imødekommet en del af den her kritik og jeg må tilstå på nuværende tidspunkt er

er imødekommet nok til at vi vil støtte det her

så vi vil følge udvalgsbehandlingen tæt og

kan landbrugsjord og ubebyggede kyststrækninger også kystbeskyttes den anden grund er at natur og landskab tages ud af lovens formål som et selvstændigt hensyn angiveligt fordi

det det er urimeligt at der skal tages hensyn til natur og landskab og natura to tusind nævnes i

grunden til det det fremgår nu af lovforslaget at der

landmænd og andre lodsejere nu vil blive modtagere

af ren jord til opbygning af diger langs de danske kyster uden dokumenteret behov for kystsikring

kan blive kan et afslag på kystsikring betyde ekspropriationserstatninger for kommunerne og hvad vil det i givet fald komme til at betyde for afvejningen af hensyn til naturen til den fri og lige adgang

vi ser jo helst og det har vi også sagt før at man får lavet en meget mere helhedsorienteret sammenhængende og fremtidssikret kystbeskyttelse og gerne

en kystbeskyttelsesfond eller en klimasikringsfond så vi også kan få nogle af de andre klimaforandringer og de konsekvenser der er af dem med

vi skal virkelig balancere mellem nogle hensyn som alle sammen er meget

når man kigger på kystbeskyttelsesloven i dag ser der er de her otte hensyn som bliver

frie udfoldelse de frie kyster i danmark er noget af det allerskønneste

det gør indtryk på alle også os politikere her på christiansborg

blokerer for at man kan sikre sit hjem

er egentlig også noget der har ret stor betydning for os konservative

må gå relativt langt for at beskytte folks hjem

hensyn som har været oplistet i i

lovforslag i dag hvor vi går ind og giver bedre muligheder for at kunne kystsikre med flere forskellige metoder så længe man vel at mærke sikrer sig at det ikke går ud over

naboejendommen og så længe der også tages miljø og landskabshensyn jeg synes det er meget fornuftigt at man afskaffer den her fem og tyve årsregel for

og jeg mener det er rettidig omhu også at tænke på

næste generation man ønsker at overlade sin ejendom til så har der været snak om

her med at man nu også får lov til at kystsikre flere arealer det kan være haver det kan være landbrugsarealer og andet og jeg

en bekymring i forhold til om det ville give en masse kystsikring der ligesom ikke er nødvendig

grundejer og det betyder også tror jeg at man ikke er villig til at investere de trods alt mange penge kystsikring koster hvis ikke det er fordi der er noget som har en reel beskyttelsesværdi

egen vurdering jeg synes ærlig talt det er et bedre lovforslag vi behandler i dag end det der blev sendt i høring

er glædeligt at man altid kan lytte til de kommentarer der kommer

kl har blandt andet peget på nogle ting i forhold til den økonomiaftale der blev indgået med dem det er blevet justeret til i det her lovforslag og det synes jeg er rigtig fornuftigt

vi prioriterer både beskyttelsen af den enkeltes hjem og den base det udgør

brugte byggematerialer ud og bruge det som kystsikring og det er jo noget af det vi har fået afklaret

afgørende for at de kan tiltrække turister

glad for at regeringen har lavet det her arbejde sammen med blandt andet dansk folkeparti

for der er alt for mange der har sovet utrygt i sengen om natten når der har været storm både efterårets og vinterens stormsæson

er væsentligt at danskerne kan føle sig mere trygge i deres eget hjem beredskaberne kæmper jo sammen med frivillige kræfter flere steder en heroisk kamp for at holde vandmasserne væk fra boliger og virksomheder

hvert år har sine storme sidste jul havde vi urd og senest er vi nu nået til ingolf her var der igen danskere der stod i en situation hvor de i nogle timer svævede i uvished om hvorvidt de næste morgen fortsat kunne kalde sig husejere vi ved at fremtidens kraftigere storme og forventede havstigninger kan være svære at ændre på men det er udfordringer vi må og skal lære at håndtere vi kan ændre vores lovgivning så den

indrette sig på de kommende klimaændringer og dermed kunne sove trygt om natten regeringen ønsker at borgerne skal have bedre mulighed for at kystbeskytte deres ejendom på den måde de selv ønsker

hvis der findes flere lige gode løsninger lad mig bare med det samme slå fast lovforslaget lægger ikke op til som danmarks naturfredningsforening

fejlagtigt har været ude at lave kampagne imod at de danske kyster skal kystbeskyttes med byggeaffald og halmballer sådanne løsninger er ikke kystteknisk egnede og kan i sig selv forringe miljøtilstanden på kysten en god løsning er en løsning der skaber tryghed og løser en udfordring med erosion eller oversvømmelse samtidig er den gode løsning kendetegnet ved at den ikke skader naboen derfor indgår det i regeringens aftale med kommunernes landsforening om kommunernes økonomi for to tusind og atten at og jeg citerer regeringen vil endvidere ændre vægtningen i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse så grundejere kan

i flere tilfælde og med øget metodefrihed

næste skridt er derfor en yderligere forenkling af reglerne for etablering af kommunale helhedsløsninger og regeringen forventer derfor at fremsætte endnu et lovforslag i begyndelsen af det nye år jeg glæder mig over at vi nu har et lovforslag der er med til at give borgere der er udsat for erosion eller oversvømmelse mulighed for igen at sove trygt om natten

med lovforslaget er balancen fundet mellem hensynet til den private ejendomsret som regeringen sætter uendelig højt og så de væsentlige samfundsmæssige hensyn der også indgår i afvejningen jeg håber på bred opbakning og ser derfor frem til

altså et signal om at

pligt til at underrette enkeltvandforsyninger om deres vandforhold i socialdemokratiet mener vi at det er vigtigt at de enkeltvandforsyninger der ikke længere er underlagt obligatorisk kontrol af drikkevandet bliver informeret om de mindskede krav

hvordan man sikrer at drikkevandet ikke er eller bliver forurenet derfor støtter socialdemokratiet forslaget vanskeligere har jeg ved at forstå behovet for ændringen i drikkevandsbekendtgørelsen som er foretaget af miljøministeren uden inddragelse af folketinget

har valgt at lytte til vores kritik plus de mange kritiske høringssvar vi er glade for at boringer der giver mindre end titusind liter vand i døgnet fortsat skal foretage obligatorisk kontrol som drikkevandsbekendtgørelsen er nu er det kun enkeltvandforsyninger der leverer vand til egen husstand der bliver

kontrol det er naturligvis bedre end den oprindelige tilsigtede ændring

danskere ville miste kontrollen med deres drikkevand men fyrretusind private boringer der leverer drikkevand til private husstande bliver stadig undtaget fra den obligatoriske kontrol

i de mindre private drikkevandsboringer er en større sandsynlighed for forurenet vand det viser en undersøgelse fra to tusind og fire som fandt at der i otte og tres procent af små vandforsyningsanlæg

overskridelser af grænseværdierne for enten pesticider nitrat eller bakterier herunder colibakterier jeg har på den baggrund meget vanskeligt ved at forstå at ministeren ønsker at sænke

i de private boringer og jeg finder at argumentet om direktivnærhed er en lille smule svagt i den forbindelse med de ord støtter socialdemokratiet forslaget om underretningspligten

kontrol skal de selvfølgelig have den bedst mulige information om

boring at det vil være klogt at få den undersøgt af og til og det synes jeg er godt

en konkurrence mellem ministrene om hvem der kan få vedtaget det mindste lovforslag

der kommer noget ud af høringer

også har om at det er væsentligt at der er en vis kontrol med drikkevandet også ude i de meget små boringer men det er så ikke en del af lovforslaget så den debat må vi jo tage på

hjælpe mig med at blive klar på hvad det er der sker da jeg læste høringssvarene tænkte jeg at nu er fanden løs her

på den kontrol vi laver af vores drikkevand

forslaget er blevet justeret sådan at der

om formidling altså en bemyndigelse til at kunne bede kommuner og andre om at lave en formidling

men jeg forstår så også på socialdemokratiets ordfører at der sker nogle ændringer på bekendtgørelsesniveau på det her område

er en helt central ressource som vi

og den minimale kontrol

man kan forvente er jo en basal sikkerhed for os alle sammen så hvis man slækker på de krav

analysere for farlige stoffer i vores drikkevand synes jeg helt klart det er den forkerte vej men men det er så åbenbart

taget ud af det her lovforslag så når vi taler om det

skal selvfølgelig også vide hvordan deres vand har det

gennem eksisterende bemyndigelser ved ændring af drikkevandsbekendtgørelsen og forringelserne er sket ene og alene med den begrundelse at regeringen har bestemt

at der ikke må ske overimplementering af eu bestemmelserne at der altså er eu

direktiver og forordninger der skal fastlægge beskyttelsen af drikkevandet og at regeringen ikke vil gå videre selv om

der kunne samle et flertal i eu så fremover skal et stort antal vandprøver ikke længere tages på vandværket men ude i udvalgte forbrugeres hjem fra deres vandhaner selv om den gruppe af vandforsyninger der ikke længere skal leve op til kvalitetskravene er blevet mindre i forhold til det forslag som blev sendt i høring så gælder det stadig for alle enkeltindvindere

man vil så fremover kunne risikere at den lille familie på landet fint kan komme til at drikke vand med over hundrede

eller med masser af bakterier per uden at der er

man vil også fremover kunne leje sit hus ud på egen hånd uden at

et problem der også følger med den manglende kontrol med drikkevandskvaliteten er

man ikke længere har en mulighed for at kræve husstande med dårlig vandkvalitet tilsluttet almen vandforsyning på den måde har man altså ikke længere en mulighed for at sikre udbygningen af vandværker i de mindre samfund så det største problem

udsendte bekendtgørelse overflytningen af

så man får en underretningspligt flyttet fra miljøstyrelsen til kommunen

om at at det har været hver en time værd man har hængt i lygtepæle og hængt plakater op for at blive valgt ind i folketinget og hver dag man har frosset med kolde fingre når man får lov til at komme ind og lave forandringer som det her så

kan man selvfølgelig bifalde men jeg har bare en meget stor bekymring

skal vi sætte af skilte over de vandhaner hvor der ikke er blevet foretaget kontrol

skal der stå at det her er uegnet til drikkevand før der foreligger en kontrol hvordan kan man som gæst

at man ikke bliver forgiftet i en eller anden grad af det her vand er det noget ministeren har overvejet

måske komme med et forslag om så vi kan

men jeg nævnte jo netop i min ordførertale at

jeg fandt ud af at det fremgik af

fra to tusind og fire at otte og tres procent af de små vandforsyningsanlæg havde udfordringer med grænseværdien for pesticider nitrat eller eksempelvis bakterier colibakterier

have den tryghed omkring de mindre boringer som ministeren giver udtryk for derfor kan lidt svært ved at se argumentet for at skære ned på kontrollen af drikkevand det er hele familier vi taler om og børn skal jo også beskyttes selv om deres forældre vælger at have en privat boring og får vand

forventning om at drikkevandskvaliteten er som den skal være og skulle man som borger være det mindste bekymret for sin drikkevandskvalitet

til at leje en eller anden bolig

så det må jo give mulighed for at vi kunne stille et ændringsforslag til lovforslaget som gjorde det mere omfattende så vi endte med at det ikke var

danmarkshistoriens mindste mindste lovforslag men måske tog højde for at det kunne gøres til noget der er lidt større og lidt bedre

der kan være nogle familier som bor langt ude på landet som ikke har fokus på og som ikke har den store viden om at det drikkevand der ser rent ud måske har et nitratindholdet som

som politikere et ansvar for at lave de rigtige rammer sådan at vi beskytter

er åbnet den første ordfører er herre christian rabjerg madsen socialdemokratiet

kan miljøministeren gøre de berømte ord til sine egne

er lovforslaget et stærkt vidnesbyrd om at vi har en meget fleksibel miljøminister hertillands for få måneder siden

blev det samme lovforslag som vi behandler i dag om at sælge statslige arealer hvorpå der drives campingplads nemlig

af liberal alliance som på det tidspunkt ikke var en del af regeringen

argumentet om og her citerer jeg campingpladserne indgår alle som en integreret del af et større rekreativt skov og naturområde under naturstyrelsen hvor der samtidig er behov for at kunne opretholde den frie offentlige adgang til arealerne naturstyrelsens arealforvaltninger er fokuseret på at sikre friluftsmuligheder for danskerne og naturbeskyttelse af vores arealer se det synes jeg er en smuk argumentation

benyttede sig da også af cirka den samme argumentation og derfor bakkede vi også op om den daværende miljøminister og vi

vores synspunkt i dag det er ærgerligt at regeringen er vendt en hundrede og firs grader på det her spørgsmål det er ærgerligt at miljøministeren er vendt en hundrede og firs grader på det her spørgsmål og dermed ser stort på de rekreative muligheder som danskerne nu bliver frarøvet når man sælger de her arealer som kan overgå til privat camping og som dermed risikerer at blive taget ud af det areal som danskerne har en fri adgang til

skiftet holdning til det her spørgsmål i det pressemateriale som ministeriet udsendte i forbindelse med lovforslaget

på en fremtrædende organisation

i oktober spurgte ind til hvilke naturprojekter der er tale om

kan de få svar på det efter jul

den langsommelighed vidner om at der bagved nærværende forslag ligger temmelig meget ideologi men ganske ganske lidt hensyn til natur og jeg synes det er ærgerligt at det hensyn til natur og danskernes adgang til natur som

lå miljøministeren så meget på sinde da vi behandlede lovforslaget sidst ikke længere ligger miljøministeren og regeringen på sinde

for et stykke tid siden fik ændret reglerne sådan

man netop kunne udstykke de områder det var jo ikke muligt tidligere

var måske nok en af begrundelserne for at vi

andre måder at gøre det på de regler har vi nu ændret

dansk folkeparti at det er helt fint at få dem solgt

personlig svært ved at se hvorfor staten skal drive campingpladser det synes jeg måske er noget private skal gøre de fleste er da vistnok også

får så også første mulighed for ligesom at overtage de her

det lovforslaget går ud på og det kan venstre fuldstændig bakke op

at have den her bortforpagtning af nogle områder hvor det kan være svært at

natur eller miljø heller ikke dem der

også være en del af at man som campist kommer ud

jeg synes det er godt at der er både store og små campingpladser så der er noget for enhver smag

ministerens egne ord er campingpladserne indgår som en integreret del af et større rekreativt skov og naturområde under naturstyrelsen hvor der samtidig er behov for at kunne opretholde den frie offentlige adgang til arealerne naturstyrelsens arealforvaltning er fokuseret på at sikre friluftsmuligheder for danskerne og naturbeskyttelse af vores arealer det var kloge ord fra miljøministeren og det er faktisk også dem jeg vil fremhæve i dag for at afvise vores opbakning til det her lovforslag som jeg synes er helt forkert hvorfor skulle fællesskabet ikke kunne eje naturområder og stille dem til rådighed

og turister kan komme og nyde vores natur jeg synes det er fint at der er private der forpagter men at ejerskabet til de her områder skal være på vores alle sammens hænder på fællesskabets hænder

synes jeg er utrolig vigtigt og jeg synes det her er et eksempel på når ideologi skygger for almindelig sund fornuft og skygger for hensynet til fællesskabets

driver campingpladserne tro mig alle og enhver kan ikke komme derind man skal betale for at ligge der så ja man kan nok gå uden om men

de fleste campingpladser jeg kender kan man ikke bare rende rundt

og bruge faciliteterne uden at betale for det

bliver heller ikke stillet til rådighed som sådan mit spørgsmål er så hvis man beholdt dem på på statens hænder lige nu er de bortforpagtede

man mister sine forpagtere og der ikke er nogen der ønsker at forpagte dem skal staten så drive

som fællesskab kan gå ind og tage ansvar for en lang række flere af samfundets grundlæggende funktioner

hvorfor skulle vi ikke kunne have meget mere på fællesskabets hænder hvorfor skulle vi ikke kunne sikre en indtjening til statskassen på langt flere områder end i dag hvorfor skal det kun være

afgifter hvorfor kan staten ikke være langt mere aktiv det synes jeg ville være ganske fornuftigt og i forhold til det med adgangsregler

det der jo blandt andet bliver nævnt i høringssvarene at der ikke længere vil være de her udvidede adgangsregler jeg har ikke

flere der netop rejser en bekymring for at adgangsreglerne adgangsmulighederne for helt almindelige mennesker til de her naturområder vil blive forringet det er den bekymring

jeg hører enhedslisten sige vi skal drive forretning vi skal

skat eller det gør vi nok ikke eller hvad eller hvad men

i det her samfund var på fællesskabets hænder at vi alle sammen ejede noget mere energiselskaber vandforsyningsselskaber

den grundlæggende infrastruktur privatiserede mindre tog mere tilbage på fællesskabets hænder

staten skal påtage sig og der er tilhørere i salen

fru maria reumert gjerding siger det her med at det

af at hvis vi som samfund ejer aktiviteter

må det nødvendigvis blive ineffektivt dumt og dårligt

er jo generelt et fuldstændig horribelt og dårligt serviceniveau det er jo blandt andet et af argumenterne for at det skal være private der er i et konkurrenceforhold der driver det her

ikke godt være at man stillede nogle krav eller havde et mål om også at udbyde en acceptabel service selv om vi ejer tingene i fællesskab i danmark har vi en meget meget stor offentlig

alene med det formål at tjene penge men hvor man lægger en hel

det kan da sagtens være at man i en lang række øvrige sektorer og områder kan lægge en række samfundsmæssige hensyn fællesskabsbaserede hensyn ind

sker jo nogle gange det er ikke altid den helt så højtflyvende men i dag virker det til at vi er kommet op over skyerne

også er en ret bred kløft imellem liberal alliance og enhedslisten for

med det her lovforslag adresseres faktisk en af liberal alliances kæpheste vil jeg tillade mig at kalde det det kan virke som en meget lille sag men det er sådan set meget meget meget principielt staten skal nemlig ikke drive kommerciel virksomhed eller unødigt eje arealer hvorpå der drives kommerciel virksomhed en ting er at staten sjældent er ret god til at drive kommerciel virksomhed rentabelt uden at det dog nødvendigvis behøver

dengang var der ikke opbakning til forslaget og derfor glæder det mig jo selvfølgelig ekstra meget i dag at det nu lader til at flere partier er kommet til fornuft og regeringen nu sætter gang i salget

lade sig gøre at foretage de her udstykninger inden for blandt andet strandbeskyttelseslinjen det viser endnu en gang hvorfor det giver mening at tage et ansvar og indgå i et regeringssamarbejde vi støtter naturligvis lovforslaget fordi turismeerhvervet har brug for bedre rammevilkår for at styrke konkurrenceevnen og fordi private virksomheder i fremtiden

konkurrere på lige vilkår og ikke imod staten men vi stopper ikke dér der er en lang række andre tilfælde af offentligt opgavetyveri vi skal have gjort op med alene inden for statens såkaldte naturstyrelse drives der både almindeligt kommercielt skovbrug og landbrug endda med eu landbrugsstøtte som bestemt ikke på nogen måder fremmer naturen det vil liberal alliance også meget gerne opfordre til at vi snarest muligt tager et opgør med samlet set støtter liberal alliance selvfølgelig

at der kommer en klausul om at offentlighedens ret til at færdes og opholde sig fortsat skal svare

altså at man ikke skal indskrænke offentlighedens mulighed for at færdes på de her arealer

blot fordi man nu vælger at sælge dem

simpel ideologisk baseret privatisering disse ret få campingpladser ligger unikt placeret i naturområder og det er derfor af stor betydning for os i alternativet at der fortsat er fuldt fokus på naturbeskyttelse og udvidet adgang for alle borgere jeg tror

det er mere usikkert hvis pladserne bliver privatejet hvordan beskyttelsen og adgangen kan sikres også fremadrettet vi har stillet en række spørgsmål og forventer at stemme imod forslaget

den endelige stillingtagen men jeg har dog faktisk lige i går eftermiddags fået nogle svar og jeg vil godt fremhæve

jeg spurgt ministeren kan ministeren oplyse i hvilket omfang det vil være muligt

at opretholde borgernes udvidede muligheder for at færdes i de nuværende statslige arealer benyttet til campingpladser hvis arealerne overgår til privat eje svaret er regeringen ønsker ikke at stille kommende ejere dårligere i konkurrencen med de øvrige campingpladser ved at pålægge dem yderligere begrænsninger end dem der følger af lovgivningen som enhver anden grundejer vil det derfor være op til den kommende ejer at beslutte om offentligheden skal have en særlig vidtgående

at imødekomme det som fru ida auken netop spurgte om og som friluftsrådet foreslår altså at man kan køre videre med en udvidet offentlig adgang derfor er det klart at

der

visioner om totalt at omvælte skattesystemet og andre ting i danmark og blive sådan en lille smule

lunkne reformister frem for at være de revolutionære der blev valgt ind i folketinget

at indgå kompromiser og få noget igennem men i dag står vi med en af de store sejre liberal alliance har fået ud over billige biler har liberal alliance nu fået deres forslag

det er rigtig rigtig flot af liberal alliance

man kan spørge sig selv hvorfor man mon har gjort det men jeg vil alligevel sige at for nogle måneder siden da liberal alliance var uden for regeringen stillede man præcis samme forslag så

sagde miljøministeren følgende campingpladserne indgår alle som en integreret del af et større rekreativt skov og naturområde under naturstyrelsen hvor der samtidig er behov for at kunne opretholde den frie offentlige adgang til arealerne naturstyrelsens arealforvaltninger er fokuseret på at sikre friluftsmuligheder for danskerne og naturbeskyttelse af vores arealer det var klogt dengang miljøminister esben lunde larsen sagde det for

det er bare ærgerligt at vi så står med et lovforslag med samme minister

gør det stik modsatte af hvad man sagde dengang det er rigtig ærgerligt at vi

en udvidet adgang som er givet til alle danskerne af

har man åbenbart bevæget sig mere i retning af den her lidt forsimplede frihedstænkning der er i liberal alliance hvor det er den enkelte frie campingpladsejer der skal have retten og ikke samfundet

mange mennesker ellers har haft ret til at bevæge sig

naturarealer det synes vi fra radikal side er rigtig ærgerligt vi synes det er en god idé at

man samtidig sørger for at de her naturarealer er åbne

adgang for hele befolkningen og at man kan beskytte naturindholdet

liberal alliance og konservative sf mener

som under behandlingen af liberal alliances beslutningsforslag at staten ikke skal drive campingpladser og det gør staten jo heller ikke campingpladserne

forpagtes på markedsvilkår og så burde alle liberale jo være glade med forslaget skal der på de arealer som staten ejer og som huser campingpladser ske en afregulering af naturbeskyttelsen for at give plads til private ejere det er ideologi der vil noget og det har debatten i

men konsekvensen er jo netop ophævelse af naturbeskyttelsen og hvilke konsekvenser som der også er rejst

spørgsmål om får det for den eksisterende udvidede offentlige adgang til områderne det ville være en klar forbedring af lovforslaget hvis denne ret

da regeringen jo har lempet planloven er der åbnet op for at der på de her campingpladser kan ske en udvikling af kystnære projekter

gennem de lempede bestemmelser i planloven så på den måde har man

de to lovforslag fået forvandlet de områder som jo

rekreative muligheder i skov og

for alle borgere til nu at være projekter hvor vi ikke ved hvad der sker med naturbeskyttelsen og hvor vi heller ikke ved hvad der sker med den frie og lige adgang til områderne

i udgangspunktet ikke synes at staten skal eje campingpladser så

vi bakker op om

en nye campingplads vil være mere intensiv naturmæssigt det tror jeg

man vil så ikke have adgang til stranden via campingpladsen men

de ønsker deres udenlandske ægtefælle til danmark i dag skal en borger kunne garantere godt halvtredstusind kroner i fem år som kan dække eventuelle udgifter til sociale

sikkerheden skal så forlænges indtil deres ægtefælle får permanent opholdstilladelse hvorefter pengene kan frigives til borgeren

er tilhængere af at borgere skal stille den her økonomiske sikkerhed hvis de ønsker at få deres ægtefælle til landet det kan selvfølgelig virke som et stort beløb særlig for mange unge men vi mener at reglen er rimelig og er med til at garantere at ægtefællesammenføring ikke ender som urimeligt store økonomiske udgifter for det øvrige samfund med de nuværende regler for at få permanent opholdstilladelse der for en stor dels vedkommende betyder at udlændingen må vente i otte år må det selvfølgelig give øget administrativt arbejde for både myndighederne og familierne at skulle forlænge eller forny sikkerhedsstillelsen efter de første fem år det virker derfor fornuftigt at forlænge perioden samtidig foreslår regeringen at der som noget nyt ikke skal stilles sikkerhed i en ny periode selv om den

sammenførte ægtefælle efter ti år ikke har opnået permanent opholdstilladelse lovforslagets andet element er efter vores opfattelse en naturlig konsekvens af at folketinget har etableret et uafhængigt udlændingenævn som

kompetente dommer for bordenden godt kan betragtes som et domstolslignende organ vi er trygge ved nævnets afgørelser og ser derfor ikke nogen grund til at der skal være en særlig let adgang til efterfølgende domstolsprøvelse ud over den almindelige klageadgang der selvfølgelig eksisterer i henhold til grundloven jeg skal dog sige at vi har læst høringssvaret fra institut for menneskerettigheder med særlig interesse instituttet påpeger at når den særlig lette adgang til domstolsprøvelse fjernes bør det præciseres hvordan børnenes mere specifikke retssikkerhedsmæssige garantier er sikret i udlændingenævnet

opdaget at ministeriet på baggrund af høringssvaret har ændret i lovforslagets bemærkninger bemærkninger men vi vil for god ordens skyld oplyse at vi under udvalgsbehandlingen vil overveje hvorvidt der efter vores opfattelse er behov for en yderligere præcisering af de retssikkerhedsmæssige garantier med de kommentarer kan vi støtte

opholdstilladelse efter de ti år bortfalder

bør gælde indtil man rent faktisk har fået en permanent opholdstilladelse

at vi mener at den skal sættes op fra det nuværende beløb

fjerne den lidt nemme adgang til at få prøvet sin sag ved domstolene

må så klage til udlændingenævnet i stedet for umiddelbart har vi ikke nogen problemer med med den ændring dog

kommer et ændringsforslag fra dansk folkeparti at vi synes

er for mange klagemuligheder og alt for nem klageadgang på udlændingeområdet og

set også på på det her område men vi vil stille nogle spørgsmål og kommer muligvis med nogle ændringsforslag og så afgør vi

udenlandske ægtefælle familiesammenført hertil den anden

handler om at afskaffe den

særlige lette adgang til at prøve en sag om familiesammenføring

at man blander to emner som ikke har noget med hinanden at gøre i samme lovforslag hvad det første emne angår altså det

som har med sikkerhedsstillelsen at gøre

også flere organisationer som peger på det vil vi i enhedslisten gerne lytte til men vi har lidt svært ved at forstå at sikkerhedsstillelsen skal gælde for en ti årig periode når man i udlændingeloven opererer med otte år som den periode

skal bo i danmark for at opnå ret til at søge om permanent opholdstilladelse

under behandlingen af lovforslaget

betydelig mere problematisk her vil regeringen fjerne

begrundelsen er at retssikkerheden er god nok fordi vi jo har udlændingenævnet det er vi ikke enige i i enhedslisten vi mener at forslaget er en svækkelse af et vigtigt stykke retssikkerhed i vores udlændingelov børn udgør en særlig sårbar gruppe i fns børnekonvention har danmark forpligtet sig til at barnets tarv i alle myndighedsafgørelser skal komme i første række og det er et vigtigt retssikkerhedsmæssigt gode at der er en særlig let adgang til domstolsprøvelse også af udlændingenævnets afgørelser samlet set betyder lovforslagets anden del altså at enhedslisten ikke kan støtte

stiller økonomisk sikkerhed ved familiesammenføringssager og det synes vi er positivt

afskaffer den særlig lette adgang til domstolsprøvelse og det synes vi sådan set også er fornuftigt set i lyset af at vi også har tillid til det nuværende

den første del af lovforslaget altså den del der omhandler forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i sager om

hvis en udlænding ønsker sin ægtefælle til danmark

skal personen stille en økonomisk sikkerhed og skrive under på

kan forsørge ægtefællen den garanti skal stilles i dag fem år har ens ægtefælle ikke opnået permanent ophold inden for garantiperioden skal perioden forlænges med fem år eller der stilles en

det lovforslaget vil er så at ændre perioden fra fem til ti år og det begrunder man blandt andet med at det er en økonomisk og administrativ byrde for udlændingestyrelsen og kommunerne at tage sig af de her sager

man her ønsker at forlænge op til ti år og ikke nøjes med

samtidig mener vi at der kan være problemer i forhold til at

de fleste stiller garanti gennem banken og vil de så kunne få en garanti for ti år ad gangen det

nogle af de dårligst stillede betydelig svagere så er der den anden del som vil ophæve den særlig lette adgang til domstolsprøvelse det finder vi for alvor bekymrende i det her lovforslag det vil sige at man altså

som danmark jo har ratificeret og som siger at alle

lille sidebemærkning fik lyst til at sige her fra talerstolen nemlig at det

får afslag på en ansøgning om familiesammenføring med børn

udlændingenævnets afgørelser er så endelige det vil sige

kan påklages til andre administrative myndigheder

forinden udlændingenævnets afgørelser kan bringes for en dommer i overensstemmelse med grundlovens § tre og tres kan de kræves indbragt

det giver en yderligere retssikkerhedsgaranti for en i forvejen meget sårbar gruppe nemlig de her børn

kun en retssikkerhed i forbindelse med sagsbehandlingen

og det er altså det man ønsker at fjerne med den her mulighed i lovforslaget argumentet er at er de samme retssikkerhedsmæssige grunde nu hvor udlændingenævnet er etableret og vi har i grundlovens § tre og tres det synes jeg er et meget bekymrende argument særligt når der er set eksempler på at der ved domstolsprøvelser rent faktisk er

andre afgørelser end dem udlændingenævnet har truffet og fordi den hurtige sagsbehandling er afgørende i sager hvor vi taler om børn som er adskilt fra deres forældre

er vi meget kritiske over for den her del

kan retten selv vælge om sagsgangene skal forløbe skriftligt eller mundtligt og det betyder i praksis at langt de fleste sager foregår skriftligt og det vanskeliggør en i forvejen

derfor kunne det være hensigtsmæssigt at der var en mulighed for personligt

imod det her lovforslag vi vil gerne spørge ind til den første del altså omkring økonomien men på baggrund af anden del af lovforslaget hvor man vil fjerne domstolsprøvelsen

en administrativ lettelse ikke bare for

det kunne vi sådan set tror jeg godt have støttet men når nu lovforslaget er blandet sammen med

lovforslag hvis det blev delt op kunne vi jo overveje

går jeg ikke ud fra at ministeren er

gælder også for mig jeg synes der er en række eksempler på på retspraksis der viser at

som netop gælder med den nuværende praksis for børn og det

hurtig adgang til afgørelse i det mest afgørende for dem i deres liv nemlig familiesammenføring med deres egne forældre og det er grunden til at vi på ingen måde

problemet er det modsatte i øjeblikket nemlig at der er for svag en retsstilling for

kommer i klemme i mange af de sager om familiesammenføring som

i myndighederne bliver så let at gå til som overhovedet muligt og ikke mindst på vores område udlændinge og integrationsområdet hvor der jo er så mange sager at behandle lovforslaget her fokuserer på den sidstnævnte prioritering nemlig afbureaukratisering med forslaget lægges der op til at den periode

sikkerhed for fastsættes til ti år mod de nuværende fem år

som de nuværende regler skaber for den økonomiske sikkerhed stilles i første omgang for fem år men den skal jo altså gælde indtil udlændingen får permanent opholdstilladelse og eftersom det først er muligt efter otte år

skal man stille en ny sikkerhed det skaber en del administrative problemer som vi kan se beskrevet i lovforslaget og som jeg er sikker på at ministeren også vil komme ind på derfor glæder det mig at vi med lovforslaget kan få rettet op på det

lige vende den anden del af lovforslaget nemlig afskaffelsen af den lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn forslaget går på at

der ikke længere skal være denne lette adgang til domsprøvelse årsagen er vi siden lovens indførelse nu har fået udlændingenævnet her hæfter regeringen sig ved at nævnet sagtens kan varetage retssikkerheden for parterne i disse sager

udlændingenævnet kan for nævnet er et meget domstolslignende organ hvis medlemmer er uafhængige derfor støtter venstre dette lovforslag og jeg skal hilse fra de konservative og sige at det gør de også

vigtigt for regeringen at afbureaukratisere og også at skabe regelforenkling og det er det som forslaget her grundlæggende handler om nemlig at gøre reglerne enklere og lettere at administrere og dermed også fornuftige uden at vi giver køb på de krav som vi naturligvis skal stille til de udlændinge

kommer hertil i dag er det en betingelse for

den herboende person stiller en økonomisk sikkerhed på halvtredstusind kroner beløbet der stilles sikkerhed for reguleres årligt og det betyder så at det i to tusind og sytten er

den økonomiske sikkerhed stilles til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp til ansøgeren efter aktivloven eller integrationsloven i dag stilles sikkerheden i første omgang for fem år

den skal gælde indtil udlændingen får permanent opholdstilladelse da det som udgangspunkt først er muligt at få permanent opholdstilladelse efter otte års ophold

betyder det altså at der som udgangspunkt altid vil skulle ske forlængelse af den økonomiske sikkerhed eller stilles en ny sikkerhed når sikkerheden enten skal forlænges eller stilles på ny involverer det dels den herboende ægtefælle som stiller sikkerheden dels pengeinstituttet som sikkerheden stilles i dels kommunen som sikkerheden stilles over for

som skal godkende sikkerheden og dels udlændingestyrelsen som behandler opholdssagen det skaber ganske enkelt unødige udfordringer for alle parter reglerne som de er i dag betyder også at der på grund af et overlap imellem sagsbehandlingen af forlængelsessager og forlængelse af sikkerhedsstillelsen kan være mellemliggende perioder hvor der ikke er en gyldig økonomisk sikkerhed det i sig selv er uhensigtsmæssigt efter regeringens opfattelse

er det nu kun rimeligt at stille krav om at man som ægtefællesammenført

skal hjælpen betales tilbage og udgangspunktet er at ens opholdstilladelse inddrages

de gældende regler om økonomisk sikkerhed medfører også en uhensigtsmæssig administrativ byrde for både udlændingestyrelsen kommunerne kommunerne og borgerne derudover

fordi der kan være perioder hvor sikkerheden slet ikke gælder regeringen foreslår derfor at den økonomiske sikkerhed fremover skal stilles for en afgrænset periode på ti år det er to år længere end det tidsmæssige krav på otte år som er udgangspunktet

dermed sikres en mere hensigtsmæssig administrationen af ordningen derudover sikres det også at

ikke kan opstå mellemliggende perioder hvor sikkerheden ikke er gyldig lad mig så vende mig mod den anden del af lovforslaget om

afskaffelse af den særligt lette adgang til domstolsprøvelser i sager om familiesammenføring med børn det er jo en ordning som stammer fra helt tilbage fra tiden før udlændingenævnet blev oprettet den indebærer

at at endelige afgørelser om nægtelse af opholdstilladelse til et barn med herboende forældre eller nægtelse af forlængelse

tilladelse kan kræves indbragt for retten inden for fjorten dage efter at afgørelsen er meddelt udlændingen i så fald er det udlændingestyrelsen og ikke

drager omsorg om sagens oplysninger med lovforslaget foreslås det at der ikke længere skal være denne særligt lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn udlændingestyrelsens afgørelser i disse sager kan således i dag påklages til

der efter regeringens opfattelse i fuldt tilstrækkeligt omfang varetager de involveredes retssikkerhed udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan hvis møder ledes af en dommer derudover

deltager en advokat og en embedsmand fra udlændinge

nævnets medlemmer er uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkede eller indstillede myndighed eller organisation efter udlændingenævnets opfattelse

gør de retssikkerhedsmæssige grunde

der lå til grund for ordningen efter regeringens opfattelse sig ikke længere gældende på samme måde og derudover

som man altid har det følger jo af grundlovens § tre og tres afslutningsvis

jeg gerne takke for den opbakning som forslaget trods alt har nydt her i dag og jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og selvfølgelig

en række organisationer som siger at de godt kan se fornuften i

det er lidt dumt eller lidt upraktisk at grænsen så ikke er otte år

forklare hvorfor man har valgt at sige ti år i stedet for otte når nu otte er det tidspunkt hvor man har mulighed for

set er meget fornuftige

til en tidsubegrænset opholdstilladelse som kan gives efter

jeg bare sige at det her er en lettelse som

johanne schmidt nielsen også er inde på

den her periode fra de fem

og vil ministeren være indstillet på

at at ændre det således at det bliver otte år og dermed kommer til at følge

og jeg mener at perioden her sikrer en administrativt